de af herre christian rabjerg madsen under

nummer atten og nummer nitten opførte spørgsmål til miljø og fødevareministeren udgår efter ønske fra

små hospitaler der ikke har rutine til at gennemføre dem efter at der først blev givet et løfte om tusind flere sygeplejersker som man

i land fordi man ikke havde tusind flere sygeplejersker og senest

og i øvrigt socialdemokrat bent hansen så er det nu økonomien man kaster sig over det gør man så ved at tage et tal

kan gætte sagen er at

bare konstatere at en lang række af de forudsætninger der ligger bag ved

kommer her med et tal der skal lyde flot og garanteret også

langt de fleste mennesker medmindre man hedder bill gates vil synes at tre og halvtreds milliard lyder som et flot tal problemet er bare at der ikke er nogen finansiering bag ved eftersom

den er ikke længere opdateret og der er ikke kommet nogen ny plan

derfor er det meget svært at skulle stå og

tre og halvtreds milliard kroner jeg synes at man skal

partierne gjort hvad har forskellige regeringer gjort på området og sagen er at den nuværende regering har tilført mere til sundhedsvæsenet i regionerne end den daværende

det ministeren faktisk blev spurgt om tak for gennemgang af det socialdemokratiske sundhedsudspil hvor vi satser på nærhospitaler flere sygeplejersker og i øvrigt også flere social og sundhedsassistenter tjenestepligt der kan sikre praktiserende læger i hele landet alt for mange danskere har ikke adgang til en praktiserende læge i dag tak for gennemgangen af

at realisere men det kræver altså at man er villig til at bruge nogle flere penge

sikre det løft af vores sundhedsvæsen som socialdemokratiet lægger op til på tre og halvtreds milliard kroner det er

til de forskellige ting vi har lagt frem og det er i øvrigt bydende nødvendigt når vi ser hvor hurtigt medarbejderne løber derude arbejdstilsynet giver påbud fordi sygeplejerskerne nu har så travlt et konkret eksempel undgår øjenkontakt med patienterne fordi de ved at de

kan stoppe op og hjælpe dem hvad vil regeringen her det var der ikke skyggen af svar på i finansministeren svar så jeg må jo i virkeligheden nok bare

spørge igen jeg tror faktisk jeg vælger at læse spørgsmålet højt igen

håb at det kan være at finansministeren vil prøve at krabbe sig lidt ind på om regeringen har noget bud

på sundhedsområdet spørgsmålet som jeg ikke fik svar på selv om det var oversendt i fredags og ministeren og hans embedsmænd har haft god tid til at forberede det her

med til at bruge samlet tre og halvtreds milliard kroner mere på sundhedsvæsenet frem mod to fem og tyve sådan som socialdemokratiet vil og har afsat penge til i vores plan så

afvist spørgsmålet om operationer på de små

af yngre læger spørgsmålet om tusind flere sygeplejersker er blevet afvist af sygeplejerskerne der siger

på sundhedsområdet vi har ikke tilkendegivet et bestemt beløb vi har sagt at vi tager stilling år for år til hvor meget der skal tilføres

regering gjorde også renset for inflation

i forhold til hvordan vi kan løfte vores sundhedsvæsen og det er jo fordi venstre ikke har de penge til rådighed som socialdemokratiet har fordi regeringen insisterer på at en væsentlig del af det råderum vi har skal bruges på skattelettelser

og sige det men kan ministeren bekræfte at vi

i salen nu har fået ministerens ord for at nej venstre vil ikke bruge tre og halvtreds milliard kroner mere på vores sundhedsvæsen i

at bruge et bestemt beløb derfor kan det godt være at vi vil bruge endnu mere end tre og halvtreds milliard

vi bruger det der er nødvendigt for at få det sundhedsvæsen vi gerne vil have

er nødvendigt for at forbedre kvaliteten

øge overlevelsesraten forbedre kvaliteten

nuværende regering tilført sundhedsvæsenet

tusind og femten kom der faktisk

hundrede flere sygeplejersker på sygehusene

hvor det jo rent faktisk er den her regering der har siddet er

er det det finansministeren mener

har flyttet nogle opgaver tæt på borgerne i takt med at vi har fået

store sygehuse centralt placerede har vi jo arbejdet med at de opgaver der ikke skal løses på sygehusene men kan løses

de lokale lægehuse kommer tættere på borgerne

og ikke om de bliver tilbudt det på de nye supersygehuse

tilbudt det i en kvalitet der gør at de får den behandling de skal have

hvis man flytter opgaven tættere på

naturligvis også flytte ressourcerne og medarbejderne tættere på den enkelte borger

opgaver inden for sundhedsvæsenet der ikke er højt specialiserede er kommet tættere

det anser jeg for at være et kvalitetsløft og en serviceforbedring for

benægtet i forhold til det spørgsmål jeg stillede og så er det vel stadig væk sådan at det vi hører fra vores sygehusvæsen er at sygeplejerskerne løber stærkere og stærkere og at flere og flere sygeplejersker går ned med stress så det er fint nok at der er ansat nogle folk ude i

med præcise tal for kvartal til kvartal

fra år til år er der stort set det samme antal patienter ved udgangen af andet kvartal to tusind og atten som der var ved udgangen af to tusind og femten sagen er jo at vi har tilført nogle flere midler til regionerne hvordan regionerne så vælger at bruge de midler

region for region skal tage valget om hvordan man vil

prioritere det vi kan se er at når man kigger på personalet samlet set når man kigger på især lægerne så er der kommet flere læger i sundhedsvæsenet siden to tusind og femten det betyder at der er flere ansat til at

og så mener finansministeren i øvrigt ikke at det er et problem at i en årrække hvor der er kommet over halvtredstusind flere patienter på vores sygehuse

finansministerens manglende tilkendegivelse af hvad man vil bruge af penge

til at man ude decentralt har valgt den rigtige model må jeg bare sige at det så

har ikke tillid til at dem der sidder i vores regionsråd beslutter hvilken udvikling der skal være

tillid til at de kan træffe det rigtige valg det noterer jeg mig

det afhænger af hvad udviklingen er i medicinpriserne det afhænger af hvad man kan gøre i forhold til

at igennem de år hvor vi har bedt sygehusene om

de ikke bare klaret en to procentsstigning

gennemsnittet har været på to procent over en årrække

har bedt om det forventer jeg naturligvis også at man arbejder med at gøre fremadrettet

skal bruges i to tusind og fem og tyve derfor er vores tilgang at vi skal bruge det der er nødvendigt for at levere det sundhedsvæsen vi gerne vil have hvad det så præcist

danske regioner eller i finanslovsaftalerne

og forhandler om lige nu det vi kan se er at vi siden to tusind og femten har øget regionernes mulighed for at bruge penge med fire milliard kroner med fire milliard kroner ekstra

givet mulighed for at man kan levere god sundhed til danskerne

større mulighed for at man kan levere god service

sat gang i byggerierne af nye supersygehuse

en produktivitetsforbedring de frigør ressourcer sådan at værdien af de penge man bruger er endnu større end bare det man lægger oveni

nemlig frigjort ressourcer til at levere bedre service

har været ude og besøge et af vores sygehuse og snakke med nogle af de her arbejdsmiljørepræsentanter der er derude i forhold til det tempo der er i forhold til det arbejdspres der er når finansministeren kan stå her og sige jamen vi må se om der bliver behov for flere midler eller færre midler og man kan jo effektivisere man har leveret vældig flotte effektiviseringsgevinster i vores sundhedsvæsen jo en af grundene til at vores sundhedsvæsen

men de er presset derude nu der er ikke flere lavthængende frugter

stadig flere der bliver meget gamle og får brug for behandling er flere der overlever alvorlig sygdom og har brug for behandlingsforløb resten af livet der er

at man her fra venstres og fra regeringens finansministers

ikke kan få det klare svar at der selvfølgelig skal bruges flere penge på vores sundhed og også markant flere end de fire milliard

ministeren fremhæver her i dag

i øvrigt tror han medregner blandt andet de otte hundrede million kr vi afsatte

spørge hvad vi så kan forvente os af den sundhedsplan som vi jo har ventet på meget længe fra regeringen

nye supersygehuse og den effektivisering der følger med dem det er meget fint

på den del af vores sundhedsvæsen der handler om det nære det ukomplicerede det der skal sikre at de ældre medicinske patienter ikke ender som svingdørspatienter og bliver genindlagt det venter vi jo på

at når den plan måske kommer jeg ved ikke hvornår den kommer

kommer der ikke til at følge penge med til vores sundhedsvæsen i den plan det synes jeg da er

færre midler synes jeg er stærkt uklædeligt

men at tillægge andre forkerte intentioner eller fejlagtige ord

ikke klædeligt jeg synes også det ville klæde spørgeren

lidt mere klarhed over økonomien

hvad danske regioner har fået at administrere ud fra og dermed ikke et spørgsmål om hvad der er til at understøtte lægehuse

omkring sundhed nogle gange har man taget otte hundrede million kroner med som vi afsatte til lægehuse

nogle gange har man anlægstal med andre gange har man ikke

få regeringen til at lægge en plan frem hvad mener regeringen vi bliver nødt til at have til rådighed for at sikre et ordentligt sundhedsvæsen hvor patienterne

staver i livet hvor man kan være tryg ved hospitalet vi har lagt en helt konkret plan frem for udviklingen af vores sundhedsvæsen det kræver tre og halvtreds milliard

for at have et godt og dækkende sundhedsvæsen men det er en fantasiforestilling at tro

er behov for i to tusind og fem og tyve derfor har vi år for år lavet en vurdering og en aftale med danske regioner hvad skal løftet være hvad er den teknologiske udvikling hvad er presset på medicinpriser

af mulighed for at skabe effektiviseringer eller forenklinger der gør at man kan udnytte de midler der i forvejen endnu bedre derfor er det vi har sagt vi har skabt rum i økonomien til at der kan være den vækst

at regeringen vil sætte de midler af der er nødvendige for at have det sundhedsvæsen som vi ønsker så er mit spørgsmål synes

grad er gode til at få ensartethed hurtigt ud dér hvor vi kan se at der er nogle der har gode ideer eller

smitter det alt for sjældent til de andre regioner jeg synes ikke at vi i tilstrækkelig grad kan være tilfredse

tæt på den enkelte vi havde et ønske om da vi lavede de nye akutsygehuse at man skulle flytte de specialiserede opgaver på akutsygehusene

fået et bedre sundhedsvæsen i de sidste fire år ja det har vi

sundhedsvæsen hvor der er korte ventelister

fået et sundhedsvæsen hvor vi har en højere overlevelsesrate på en lang række områder derfor har vi fået et bedre sundhedsvæsen men vi er ikke i mål i forhold til mine ambitioner

ikke mål i forhold til regeringens ambitioner derfor har sagt at vi senere på året vil præsentere et udspil

sygehus ved jo at det er oftere vi er i kontakt med en sygeplejerske end vi er i kontakt med en læge så blot for at slå det fast men så vil jeg bare sige at det finansministeren jo rent faktisk siger er

og de problemer der er

bare sige at der for mig at se er en meget uensartet praksis fra region til region der er uensartede måder

på trods af at vi er et lille land derfor håber jeg på vi kan få en

implementering af de gode ideer og et mere ensartet serviceniveau højt serviceniveau for danskerne

helt så vredladen altså først skal vi have

sundhedsudspil er en dårlig idé hvorfor nærhospitaler er en dårlig idé hvorfor det er en dårlig idé at kræve at færdiguddannede læger skal være med til at løfte deres del af ansvaret for at alle danskere får en praktiserende læge

en dårlig idé at ansætte flere sygeplejersker og så får man

skældud for hvor mange penge man brugte jeg kan sige at vi vi under vores regering brugte

mere i regionale sundhedsudgifter og nu er jeg ikke matematisk student men det er dog lidt over de fire milliard

er tre milliarder så det man aftalte

så det kræver ikke en matematisk studentereksamen at regne det ud det jeg bare nævnte

foreningen yngre læger har sagt

at flytte operationer ud på små hospitaler uden rutine er en dum idé at bent hansen som jeg håber spørgeren kender har sagt at forslaget

en lægeværnepligt er en dum idé

de øvrige svar ville være jeg har sådan set svaret

det hvis nogen først skulle lytte med herfra regeringen mener ikke det er relevant at fremlægge én samlet plan hvor man lægger sundhedsvæsenet fast i rammer med et bestemt beløb det vi gerne

er at lave et bedre sundhedsvæsen og det skal vi gøre ad to veje

også skabt et råderum til at vi kan tilføre sundhedsvæsenet

også kigge på hvordan vi bruger de midler vi har i sundhedsvæsenet endnu bedre der er det sådan i dag at

de kan bruge på sundhedsudgifter ved siden af det er

helt optimalt og derfor ser jeg gerne at vi gør det endnu bedre

hvordan vi bruger midlerne fremadrettet

at vi skal kigge på hvad vi kan gøre en ny sundhedsreform hvor vi får rettet strukturerne

serviceniveauet er mere ensartet i hele danmark hvor vi får sikret at de gode ideer spreder sig hurtigere fra sygehus til sygehus

privatpraktiserende læge til sygehus samtidig med det skal vi

nogle opgaver mere decentralt ikke operationer

ikke rimeligt at sige at operationer skal foregå et sted hvor de ikke har rutinen til det men de ting der ikke er komplicerede de ting der er mere dagligdags eller måske rutineprægede kan i høj grad godt ske tættere på den enkelte dansker tættere på ens hjem

hvad ministeren vil svare derfor er det vores ret

sende de spørgsmål over som vi gerne vil have svar på

i hvert fald i tre spørgsmål nu så synes vi jo i hvert fald ikke som spørgere at vi har fået noget særlig klart svar

sådan at regeringen havde

og det svar vi får er sådan set at regeringen

se tiden an og der kan ske effektiviseringer der kan

at der er en teknologisk løsning der er nogle effektiviseringsmuligheder men jeg anerkender ikke det finansministeren sådan set giver udtryk for nemlig at der er ressourcer nok i sundhedsvæsenet

det vi jo hører er at det personale der skal tage sig af patienterne rent faktisk ikke har tid nok og det til trods for at vi nu har haft rigtig mange år med en to procentseffektivisering

en situation hvor finansministeren vel også må anerkende at der rent faktisk mangler ressourcer for at vores sundhedsvæsen igen kan komme på rette spor og levere den service til

har sagt at vi er klar til at tilføre flere ressourcer

stilling fra år til år hvor mange flere ressourcer der skal tilføres ligesom vi i år løftede regionernes ramme for to tusind og nitten med en milliard

at sikre at de kan følge med for at sikre at der

flere patienter der måtte være men jo også til den

der måtte være rundtomkring men så forventer vi selvfølgelig også at regionerne arbejder ikke kun med den ekstra milliard men også med de foregående milliarder de har fået på at bruge dem bedst muligt men vi er klar til og vi har leveret flere penge

jo fint nok at man kan sige fra år til år men hvis man skal planlægge et sundhedsvæsen fornuftigt

anerkender ministeren vel at man er nødt til at have en lidt længere tidshorisont for at man også ude i regionerne kan planlægge et fornuftigt sundhedsvæsen så anerkender ministeren ikke at det er problematisk

hvis regionerne kun ved fra år til år hvor mange penge der er at gøre godt med

måde som vi har det nu en år til år forhandling med danske regioner om hvad

at tage afstand fra perioden fra to tusind og elleve til

at den måde den nuværende regering agerer på med årlige forhandlinger årlige budgetter årlige rammer præcis er den samme måde

de penge der skal til så ved finansministeren jo lige så godt som jeg

og skaber sig et overblik over hvad man har af råderum når vi kigger på det råderum som der er til det offentlige forbrug til den offentlige

med den politik regeringen står bag så kan man samlet set til hele vores velfærdssamfund til alt hvad man vil på folkeskole børnehave dagpleje ældrepleje

igennem med at så må vi lære af de bedste og at vi må sørge for at få rettet strukturerne op og hvad ministeren ellers har sagt hvorfor kan vi ikke få et ærligt svar der handler om at fordi man vil bruge en væsentlig del af råderummet på skattelettelser det står jo sort på hvidt i regeringens egen

så vil man ikke have råd til at løfte sundhedsvæsenet i den grad vi

fra socialdemokratiets side mener

der skal til for at dække vores sikkerhed og resten er i en pulje

må jeg bare sige at samtlige tal

kaldte deres økonomiske plan er forældede og ikke længere aktuelle der er intet i den her plan der længere er gældende fordi tiden er løbet fra den

derfor er de tre og halvtreds milliard kr der nævnes et fantasital

på noget tidspunkt eller på nogen måde

hvad man ville og tak det gjorde man så heller ikke bagefter man fremlagde en plan hvor de eneste konkrete tal der var

i dag er en ren tilståelse jeg er ærlig talt noget rystet over

man gik til valg på da vi sidst havde valg hvor vi ikke kommer til at se regeringen forpligte sig til at løfte vores sundhedsvæsen økonomisk det synes jeg faktisk

at konkludere at det så er derfor regeringen ikke vil lægge en plan frem for hvad de vil med vores sundhedsvæsen

i forbindelse med en kommende sundhedsreform

tidspunkt kommenteret på

samtale her

på hvorvidt der bliver lagt yderligere penge frem i forbindelse med en kommende

så dumme at de falder for det der med at man

er blevet snakket om danskerne kan godt gennemskue hvad man forsøger at gøre og sagen er at vi lægger en sundhedsreform frem

kan godt være at jeg ikke er så kvik som finansministeren men umiddelbart står jeg altså

det jeg spurgte om om regeringen vil fremlægge en

plan for hvor mange penge den vil bruge på sundhedsvæsnet

tusind og fem og tyve så den situation jeg står i og som danskerne må stå i er at vi altså i dag heller ikke er blevet klogere på om

regeringen rent faktisk vil fremlægge en plan for hvor mange penge den vil bruge på sundhedsvæsnet frem mod totusinde

at fortsætte som den tidligere regering

have ekstra for at leve op til de forventninger vi har

del af bloktilskuddet for eksempel i forbindelse med lovændringer altså det man også kaldet dut

dels de midler som kommunerne altså kan ansøge om igennem specifikke

har kommunerne selvsagt en pligt til at følge

lidt sig selv men det betyder jo også at når der så bliver indført ny lovgivning

bliver kommunerne også kompenseret for de eventuelle merudgifter som der måtte følge med de ændringer og de økonomiske midler bliver altså tilført kommunerne gennem bloktilskuddet så selv om kompensationen ikke er øremærket til børneområdet

det selvfølgelig rimeligt at antage at det må være sådan at kommunerne lever op til deres forpligtelser som bekendt

er det jo også op til den enkelte kommune hvordan

så vil prioritere midler til de forskellige kommunale områder

jo også klart at der i kommunernes budgetlægning skal tages højde for at der er ressourcer til at leve op til de krav og det følger af lovgivningen også på børne og socialområdet og der synes jeg faktisk at kommunerne også har et moralsk ansvar for at sikre de bedst mulige rammer for en god og en tryg opvækst for vores børn og unge så udover midler gennem bloktilskuddet

har kommunerne også mulighed for at søge puljer som er øremærket bestemte projekter og formål

i forlængelse af efterårets satspuljeaftale opretter vi

en række ansøgningspuljer hvis en kommune bliver tildelt puljemidler til et konkret

kan kommunen jo kun anvende midler til præcis det de er afsat til

dele både det vi afsætter på sats

jo naturligt at vi gør det men også det vi afsætter på finansloven altså

vi sender ud så da vi lavede tusind dagesprogrammet var det

en forstærket normering eksempelvis ude i de institutioner som altså ville kunne søge

man udmønter over nogle år og så går det over på blokken efterfølgende

og det vil jeg slet ikke afvise men egentlig bare sige at når vi

prioritere målrettet i indsatser eksempelvis i tusind dages programmet som jo altså bliver forhandlet til finansloven lige nu så er det jo også

kunne se nogen effekt og at man ikke vidste hvor pengene gik hen det skal ikke være sådan at vi

og så laver man en tilsvarende besparelse på det samme og så har man i virkeligheden bare status

skal være nogle ekstra til at løfte en særlig opgave som man også

at vi har ramt sådan en meget fornuftig balance hvor

stadig væk er rammer og frihed til

foretage prioriteringer og når vi siger at vi gerne vil en bestemt opgave skal løftes og vi sætter penge af til det jamen så bliver de også øremærket således at vi sikrer at den opgave så også bliver

har fundet en fælles aftale og det er bare er vigtigt at sige

skal ligesom også krediteres men jeg synes også at kommunerne går i meget meget små sko når de trækker anbragte børn og unge i løn

anbragte børn og unge altså ikke straffes for at

et fritidsjob og det er jo fordi der er så mange vigtige og gode ting forbundet med det

gennemføres afskaffelsen af reglerne om egenbetaling altså med virkning

på området og efterfølgende et lovforslag som ligesom skal ophæve bemyndigelsesbestemmelsen på området

bliver fastsat nye betalingsregler i en

at udsende en orienteringsskrivelse til kommunerne i forbindelse med

per den første juli to tusind og nitten så de vil

og vi lavede jo også en beretning på det som opfølgning på det beslutningsforslag der hed

mere i forhold til hvordan man opfatter det her

jeg er jo godt bekendt med at ministeren ikke rigtig bakkede op i første omgang fordi man gerne ville lave den her praksisundersøgelse ude i kommunerne man ville se hvad omfanget af det

faktisk var fjorten kommuner som benyttede sig af muligheden

man havde ni og fyrre sager

i snit opkrævede over ellevetusind kroner

skal findes det vi så går ind og laver i satspuljeaftalen

afskaffe kommunernes adgang og jeg har lige teksten med her til at pålægge børn og unge selv at bidrage til betaling for anbringelse og så afsættes der syv

til initiativet i perioden nitten til to og tyve og nul

derefter og det er dér hvor den måske så lige tilter en lille smule i forhold til

gerne have at ministeren så prøver at redegøre for

det her er ikke et spørgsmål om at det er nogle små kommuner med

embedsværk der har lidt svært ved at tolke det det her

helt er klar over hvordan lovgivningen er skruet sammen og

når vi ændrer den betalingsbekendtgørelse

kommer vi så også til at lave en orienteringsskrivelse som vi

til kommunerne efterfølgende og hvor vi altså klart skriver hvordan

lige tilføje i forbindelse med den debat vi havde om beslutningsforslaget

nok at det var svært at bakke op om et beslutningsforslag som er udgiftsdrivende

være ansvarlig men jeg mener egentlig at kunne huske at vi varmt bakkede op om indholdet

det var også derfor vi i fællesskab fik lavet den her undersøgelse så vi kunne se hvor mange kommuner som rent faktisk brugte den her praksis der kan vi så se at det heldigvis ikke er så mange

der tre og halvfjerds ud af otte og firs kommuner der svarede

det var i fællesskab vi lavede den her praksisundersøgelse

som at det var regeringen der ville have

den skulle laves og det viser sig efterfølgende også

der var nogle ting i den som var helt uklare

bakke op men det vi jo ligesom blev enige om var så at få undersøgt

som blev færdig til efteråret og efterfølgende

at afskaffe de regler forlods men det kræver jo stadig væk at man kender beløbene

bedes bare lige kort kommentere nogle udtalelser som jeg har hørt fra nogle kommuner en kommune siger at den føler sig forpligtet til at opkræve beløbet på grund af lovgivningen en anden kommune siger

at anbragte ikke skal stilles bedre økonomisk end andre børn og unge som ikke er anbragt

der er et læringshensyn det er nogle kommentarer jeg har fået på det seneste i forhold til

er ved at fratage anbragte unge de penge de har tjent ved et fritidsjob altså det må jeg sige der skal man virkelig være kreativ for at kunne se

sige at de har følt sig forpligtet til at opkræve

havde opkrævet et beløb og det må man bare konstatere

afholde udgifter herunder hvis de skal tilbagebetale den egenbetaling de har opkrævet så den hjemmel har kommunerne ikke og derfor

til det og en sådan opfordring vil i sig selv

kunne udløse et krav om økonomisk kompensation fra kommunerne

er jeg ikke sikker på at jeg skal sådan betræde den sti men altså nu har vi jo aftalt at afskaffe muligheden for at kommunerne kan opkræve den her egenbetaling fremadrettet og midlerne til det har vi sammen fundet

den reviderede betalingsbekendtgørelse altså træder

som konservativ udtaler sig om

mener ministeren ikke at det er mærkeligt at man har opkrævet nogle penge

engang kan redegøre for hvor de penge er henne i dag hvad de er blevet brugt til

forsvundet hen i kommunekassen men for et anbragt barn som virkelig er et udsat ungt menneske på mange parametre uddannelsesmæssigt og i forhold til at klare sig godt på sigt

at de føler at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet

sat dem på en konto til jer så i kan få dem når i bliver atten år jeg synes der er nogle ting her hvor jeg ligesom

i stedet for at høre om dut kompensationer

det foregående spørgsmål er en kommune der siger det her med

ministeren skulle prøve at komme på banen og så i hvert fald sende en opfordring ud til til de her

at de egentlig godt kunne tage og tilbagebetale beløbene

hos fru karin nødgaard og det har den hos mig

jo fordi vi ved at der er så mange positive gevinster forbundet med det at tage et fritidsjob der lærer man jo lige præcis at styre sin økonomi

rigtig rigtig sund sammenhæng ved at være på en arbejdsplads også når man er ung så der er kun gode ting forbundet med det at

men jeg må også bare sige at jeg jo bliver ramt af begrænsningen af at være minister og det er at jeg ikke har lovhjemmel til at kunne opfordre kommunerne til at gøre andet

for fremførte en hel masse gode argumenter det var ikke nogen vi bare havde fundet på vi

det her med at det giver mindre fravær i skolen bedre karakterer

giver også sjældnere kontakt med politiet det var nogle af de ting som

en masse gevinster ved det der var ikke så mange gevinster ved

at der er en kommune der kan sige at man

svært at se hvad det overhovedet har af betydning

det har været moralsk forargeligt at der er kommuner der har opkrævet de her beløb nu sætter vi en stopper for det og det er jo ærgerligt at der ligefrem skal lovgivning til det burde jo bare være den sunde fornuft

i fællesskab godt hjulpet på vej af et beslutningsforslag fra dansk folkeparti i foråret fundet sammen om at lave nogle løsninger således at det

og besøge kommunerne og have en god dialog med kommunerne

især på det sociale område så jeg vil da i hvert fald helt klart opfordre ministeren til når

var det ikke en idé at man overvejede om de penge man egentlig havde inddraget fra et ungt anbragt menneske

til vedkommende fordi det faktisk er med til at gøre en positiv

gode dialoger nogle gange også lidt hårde dialoger det tror jeg er nødvendigt og det handler jo om at der er nogle regler som skal følges nu kommer der en ny regel og det er at man ikke må opkræve den her egenbetaling

komme her på legale og ordentlige måder altså forstået på den måde at de skal

leve her som illegale migranter eller

altså sådan at aftalen jo dermed

gøre op med den ulovlige

og det mener jeg rent faktisk at vi fra dansk side har en åbenlys

så vil jeg også gerne lige understrege at

de områder hvor der allerede nu eksisterer noget international ret nemlig når det

over udlændingepolitikken men jeg er også godt klar over

forholde sig til hvad der reelt er op og ned i det her nemlig at landene selvfølgelig har en suveræn ret til fortsat

ud over den del der handler om at man selvfølgelig skal tage sine egne borgere tilbage

det her fn system har vi levet med siden nitten fem og fyrre med fns oprettelse og der er

snesevis

aldrig har været juridisk forpligtende men som alligevel har præget

se på problemerne på jeg synes bare det er mærkeligt at der kommer den her migrationspagt hvor der jo egentlig ikke er et eneste et eneste kritisk ord om indvandring

sæbeboble

af nogle uhyre idealistiske forestillinger om at man sådan kan sidde på verdensplan og og regne tingene ud og så tilrettelægge det sådan at alle mennesker bliver lykkelige og sådan er virkeligheden bare ikke jeg synes

stort problem med de her fn erklæringer jeg ved godt at regeringen ikke er den første der

det er på tide at man begynder at konfrontere den konventions og menneskerettighedsidealisme som er så verdensfjern i det her fn system

domstole og alt muligt andet vil referere til de erklæringer når de

hvad vi har underskrevet

ikke er juridisk bindende men når det er sagt

er det reelt et godt værktøj

lavet en hjemsendelsesaftale med det pågældende land netop at sige prøv at høre i har selv lige bekræftet at i skal tage

det andet er et fn system som jo i den her erklæring engang adresserer det kolossale problem der er med indvandringen blandt andet fra afrika ikke engang

om du vil forståelsespapir ved hvor man så som som land eller gruppe af lande og det er jo det sidste vi selvfølgelig arbejder for at det kan være eu lande der lægger

forståelsespapir ved hvor man siger at sådan

det er netop det man har muligheden for her og det vil sige

pege de kritiske elementer ud og sige at

bestemt ikke er noget vi kommer til at

et signal at sende at nu er nok

det kan da ikke nytte noget at der bliver ved med at komme en strøm af erklæringer i to tusind og seksten kom new york deklarationen som også blev underskrevet af regeringen under stor pomp og pragt ikke og så lever man med den debat som er i fn

hvor der slet ikke er problemer med indvandringen samtidig med at man så i nationalstaterne diskuterer de reelle problemer det er da absurd det er en absurd tilstand

værktøj når man sidder og forhandler hjemsendelsesaftaler med

her forståelsespapir

til sit hjemland og genopbygge det sådan har folkeslag altid gjort og det er i øvrigt ikke nogen straf at rejse hjem til sit hjemland når der igen er fred

bøjer sig ind mod hinanden og så finder man hinanden et eller andet sted på midten

og det betyder så også at

skal forsørge sig selv at man skal bidrage positivt man skal tale sproget man skal tage vores værdisæt

flygtninge og indvandrere er i arbejde om de forsørger sig selv

flygtninge og indvandrere skal se at få lært noget dansk

være med at begå kriminalitet og at man skal tage for eksempel ligestilling

indeholder integrationsbarometeret også nogle nøgletal om flygtninge og det handler så især

om flygtningenes integration på arbejdsmarkedet

en borgerlig regering til som sammen med dansk folkeparti har strammet gevaldigt op det må man

det der har flyttet noget

var det jo sådan at da vi overtog regeringsmagten

vurderet til at kunne tage et job umiddelbart altså til at være jobparate

de kommer alle sammen fra samfund hvor de er vant til at forsørge sig selv plus at det er de stærkeste der kommer hertil derfor

strammede vi op og nu er det rent faktisk to og halvfjerds procent det samme har jo så også sat sig i forhold til at langt flere er kommet ud på arbejdsmarkedet

jeg i hvert fald er en indikator for at der er nogle ting der går den rigtige vej

hvis man ser på tingene på den måde som man traditionelt har gjort det i danmark nemlig at der kommer en flygtning og

et spørgsmål om hvorvidt man passer ind på det danske arbejdsmarked men det er også et spørgsmål om den ballast man har med

religiøse værdier og så videre

men

hvorvidt det verdensbillede passer ind

er noget problem for danmark det er to forskellige måder at se på tingene på

vi har jo traditionelt befundet os der hvor vi har sagt vi har et integrationsbarometer og integrationsbarometret tager sigte på hvorvidt man passer ind i det danske samfund for jo så på sigt at blive her

at de folk vi giver statsborgerskab i dag

hvor danske folk er og at de så er

hvor det at blive integreret i et samfund

foregiver sådan at vi faktisk står med nogle kolossale udfordringer i forhold til sand integration

røber nok ikke for meget når jeg siger at noget af det vi sidder og og forhandler om også nu her ved finansloven

begrebet midlertidighed altså at man er her midlertidigt nogle har også kaldt det for

jeg mener fortsat at

et godt billede på om tingene går frem eller tilbage i forhold til

at forsørge sig selv men også andre ting

blevet danskere og det passer jo ikke

kun væsentlig hvis man vælger det udgangspunkt at alle der kommer

definition skal integreres man kunne også have det udgangspunkt

tager hjem igen og hjælper med at bygge deres fædreland op hvilket jeg mener er så naturligt

men men jeg mener nu stadig væk at det er rigtig godt at

et integrationsbarometer som det her netop for at kunne følge med i om det går frem eller tilbage i forhold til arbejdsmarkedet det at lære dansk kriminalitet og rigtig mange andre ting og det giver rent faktisk også mulighed for at sammenligne på tværs

gør man mere end andre steder så på den måde er det også et ret godt redskab synes jeg for jeg for os alle sammen og også ude i kommunalbestyrelserne

at alle mennesker har en pligt til at rejse hjem når der er fred i deres eget land

jo lige præcis det der er problemet altså at den her konventionsidealisme jo fremmer den forståelse af tingene at når man

skal man per definition gøres til borger i landet det er jo det hele den

har befordret og derfor sidder vi i den her suppedas nu

konfrontere de her konventioner og også blæse dem en lang march

bekræfter at man har en forpligtelse til at tage imod egne borgere og det er jo det

hvis ikke folk rejser frivilligt hjem nægter de at tage imod

uddanner sig om man holder sig uden for kriminalitet om man kan sproget

så giver det et begrænset indblik

man kunne kalde for den værdimæssige integration som jo ikke er mindre vigtig kan

set sige det sådan at at hvis ikke de mennesker der kommer hertil forsørger sig selv så længe de er

er gået med de ikkevestlige indvandrere der er her

hen ikke forsørger sig selv

selve fundamentet af frihedsrettigheder at man kan tro på den gud man vil at der er ytringsfrihed at der er ligestilling mellem kønnene og det kan efter min mening

der mener jeg så at integrationsbarometeret giver et godt indblik i det første altså den økonomiske regning og et begrænset indblik i det

af det her der også

så hvis spørgsmålet er om det giver et fuldt billede er nej det gør det ikke

at det bidrager med særlig meget det bidrager med noget

der hvor det drejer sig om indtjening og

det værdimæssige som ministeren også berørte så mener jeg simpelt hen at det

så man får indtrykket af at integrationen

de enkelte poster er der to som jeg

synes er problematiske og det er dem der hedder selvbestemmelse og

at det er positivt at flere føler sig anerkendt for deres indsats i samfundet og

er medlemmer af en forening eller er politisk aktive det bliver umiddelbart sat som noget positivt

fuldstændig ude af billedet så det vil sige at være medlem af en

salafistisk islamisk

positivt ud i det her integrationsbarometer og det mener jeg

den post kan man ikke måle noget der giver

jo set i flere målinger at unge andengenerationsindvandrere bliver mere muslimske end deres forældre

få mulighed for at bestemme selv i sit eget liv lyder umiddelbart rigtig fint dansk og vestligt men hvis det betyder at man bliver

holdninger og værdier ved siden af det her så

om de tager en uddannelse om

er nemmere at måle på kan man sige hvorimod

og det gør vi jo så også ved siden af så jeg

flot grønt uproblematisk lys

meget få pletter så vil man jo sige nej hvor går det godt med integrationen i danmark

i høj grad omkring social kontrol men også

og dermed jo også ligestilling der var det noget af det man man gik

være ked af at fjerne integrationsbarometeret fordi jeg

set mener at det er med til at at holde os rimelig godt opdateret

nogle ting som det er relativt nemmere at

lade de objektive faktorer blive stående og så udbygge med nogle kvalitative analyser og komme med en bedømmelse af om man kommer nærmere integrationen eller ej i stedet for de her helt groteske målinger af antal

også rent faktisk er

kan helt klart overveje om det kan gøres anderledes eller bedre forhåbentlig

fundamentet af frihedsrettigheder som

man er kommet til et land hvor man kan tro på den gud man vil man kan også have dyrket ham alt det man vil man kan bare ikke pådutte andre at de skal tage tage hensyn og

så må der ikke blive serveret svinekød eller andet i kantinen

land hvor man kan sige det man mener og man kan skrive det man mener og man kan tegne det man evner

også få det trykt i avisen og i helt særlige tilfælde hængt op på et museum bare ikke lige i viborg men

man er også kommet til et land hvor der er fuldstændig ligestilling imellem kønnene så piger og drenge og kvinder og mænd er lige meget værd her

færdes blandt hinanden og vi dyrker også sport

leve og bo i danmark uden at kunne svømme det er jo en stor fordel at kunne

men man kan ikke med mening leve og bo i danmark uden at vide hvad ligestilling er

ligger så det som der altid har været størst fokus på

mere økonomiske del af det om man så rent faktisk

man skal så der er både en værdimæssig del og en økonomisk del i det her og hvis de to ting

ikke kommer til at følges ad

et problem og det har vi rent faktisk efter min mening både på den ene og den anden front

med alle sine flotte grønne lys

derfor jeg stiller spørgsmålet når man kan have

og altså ikke er i stand til at måle den værdimæssige dimension af integration som efter min mening er den allerallervigtigste så kommer jeg i tvivl om om

ministeren og ministeriet overhovedet er klar over eller har en idé om

et arbejde og kan forsørge dig selv og taler dansk til husbehov så er du integreret og det mener jeg er meget meget langt fra målet

målet må jo være at de mennesker som skal blive her for altid vil være i stand til at føre danmark videre i næste og næste og næste generation og det kan man jo ikke hvis man ikke elsker danmark som danmark er og giver de værdier videre til sine børn og det gør man jo helt tydeligt ikke hvis man for eksempel er medlem af foreninger der ønsker at at ændre danmark fuldstændig afgørende

hizb ut tahrir er et godt eksempel

hvor høj en uddannelse man har hvor mange penge man tjener så kan man ikke anses for integreret hvis man som

at den værdimæssige ting er helt

så godt bruge ordet assimilation om det som bør være målet for integration nemlig at man skal elske danmark og kunne indgå i det danske og være i stand til

at blive ført videre i næste generation i stedet for

at det også kunne blive gjort tydeligt at det rent faktisk

og det er det billede der står tilbage når man som jeg gjorde prøvede at finde ud af hvad mener

været nødt til at stille spørgsmålet til ministeren altså om ministeren ikke også mener at det vil være dårligt for integrationen hvis der er flere andengenerationsindvandrere der melder sig ind i

på nogle ting og det er ikke et så tydeligt billede på andre ting og dermed

så tydeligt billede på den værdimæssige del og det er også derfor at vi jo også måler på det på andre felter og når man foretager de målinger og også når man

tidende lagde frem lige inden jul sidste år så må man i hvert fald sige at

og det synes jeg er stærkt bekymrende

vi kan sige hvem der skal integreres

være med til at opstille nogle målsætninger sådan at vi kan se om det går frem eller tilbage med integrationen i danmark det har vi

gode forslag til det vil vi rigtig gerne

skabe det billede i hvert fald på nogle felter så

altså gode forslag modtages jo altid med glæde og og jeg er ikke sikker på at man er fuldstændig i mål med integrationsbarometret der kan sagtens være ting der skal ændres for at det giver et retvisende billede men et retvisende billede

kunne kaldes et parlament parlament kommer af det franske ord parler at tale men vi har ikke ubegrænset taletid vi har nogle faste regler og til dem der lytter

har faktisk ret til at tale

men så går vi drastisk ned i taletid til en halv minut

tror vi er fuldstændig enige om at kønsopdelt svømning ikke hører

lytter jeg mig i hvert fald frem til og det skulle være meget nyt for mig hvis ikke fru pernille bendixen

jeg rent faktisk fru pernille bendixen

står meget fast på sine synspunkter og det synes jeg er rigtig godt så den del af det er vi

også med mening uden at man kan svømme det er en stor fordel men man kan ikke med mening bo og leve i danmark uden

man ved hvad ligestilling er og uden at man efterlever kan man sige den del af

den del som vi er uenige om og det er hvorvidt det skal lovfæstes fra christiansborg

ikke må være kønsopdelt svømning eller om man skal sige at vi

at jeg synes at det må være op til kommunalbestyrelserne kan kommunalbestyrelsen så ikke finde ud

at man bliver ved med at lave kønsopdelt svømning så kan det være at tingene ændrer sig på et tidspunkt

at kommunalbestyrelserne og dermed det kommunale selvstyre og dermed også de

der sidder rundtomkring i kommunalbestyrelserne og byrådene

opgave for jeg synes også vi skal passe meget på med ikke at

fjerne alle opgaver af værdimæssig karakter

for jeg mener rent faktisk det er en rigtig vigtig diskussion

det er trods alt dér man også har en rigtig god mulighed synes

hvad den værdimæssige integration

jeg som et meget stort problem og det gør jeg fordi jeg mener at det er en fuldstændig tilsidesættelse af ligestillingen og den levevis

integration og integrationspolitik må ikke alene være noget der foregår i en lidt fjern debat på christiansborg jeg mener rent faktisk det er uendelig vigtigt at den diskussion også foregår i kommunerne på skolerne i klubberne

beslutningskompetencen i kommunerne kan de ligesom ikke finde ud af at forvalte det

og kan man se at tingene skrider så synes jeg man kan overveje

og lovgive om det men jeg mener rent faktisk at værdien af at have diskussionerne nært på er helt

elleve og går til spørgsmål nummer tolvte det er til energi forsynings og klimaministeren

lange grimme og nedslidte konti skan linje ned og mener ministeren ikke at der trods alt er tale om en

lille investering for energinettet i forhold til de gener

at vi tager hensyn til mennesker og natur når vi investerer i vores fælles elnet jeg har også fuld forståelse for at læsøborgerne gerne vil have højspændingsledningerne i jorden både jeg og mine forgængere har derfor også igennem flere år haft fokus på at forskønne områder ved at kabellægge højspændingsledninger jeg indgik i november to tusind og seksten en bred politisk aftale om en tilpasning af den eksisterende kabelhandlingsplan her blev der prioriteret midler til kabellægning af dele af de eksisterende ledninger men midlerne er målrettet strækninger på en hundrede og to og tredive

det indbefatter altså ikke forbindelsen over læsø forbindelsen over læsø blev vurderet i forbindelse med forskønnelsesplanen fra to tusind og ni

selv om selv om den blev vurderet til at have miljøpåvirkninger var den ikke blandt de strækninger der blev udpeget til kabellægning gennemførelsen af de seks udvalgte projekter blev bekræftet i pso aftalen fra to tusind og seksten hvor også spørgerens parti var med

linje man påtænker at lave ude i vestjylland og der lå det ministeren rigtig meget på sinde der skulle hver en sten vendes der var ingen forbehold man skulle virkelig gå i dybden for sagen er jo den

at man påtænker at lave en renovering

være helt skørt at lave en renovering af det bestående

sagen er jo den at da linjen blev lavet havde læsøboerne brug for

så den er bare til gene for læsøboerne som gerne

da også at ministeren er enig i derfor

at sætte lidt ord på hvad det er det her

jeg synes jo ligesom læsøboerne gør opmærksom på

er utrolig meget værd for energiselskabet den transporterer strøm for

måske en milliard kroner om året hvad ved jeg

at grave den ned hvad er problemet her altså det er jo en langtidsinvestering man skal ud at lave

tænker jo at ministeren måske har det fra tidligere men også nu her hvor situationen er aktuel og jeg ved jo også at ministeren har fået henvendelser fra

overvejelser om hvad det koster og i givet fald hvad

vil gøre for at prøve at finde ud af hvad det her

nogle nogle andre projekter men nogle gange

at hvor der er en vilje er der også en vej og her er der en ledning der skal lægges i jorden

og jeg håber jo også på at der kommer en teknologiudvikling

og også at gøre det til en pris som man kan håndtere og til forskel fra andre projekter som spørgeren

at grave en sådan linje ned det synes jeg da er vigtigt

i energisektoren der siger at det simpelt hen ikke

også have svaret kommunalbestyrelsen og så er det jo de siger okay uanset

million kroner hvad er det så det vil koste over en investeringsperiode

jo nødt til at se på det konkrete projekt

også med spørgerens parti en vurdering af og et valg af forskellige projekter og hvilke der stod til forskønnelse

var tale om renovering af en eksisterende en ledning der i forvejen er

ikke kan svare sig at udnytte overskudsvarmen fra cementproduktionen som ellers ville kunne opvarme næsten halvdelen af husstandene i aalborg

sinde for overskudsvarme som fuglene får gavn af er rent spild spildvarme som det vil være langt bedre at udnytte i fjernvarmesystemet så husholdningerne får mere varme hjemme i stuerne

derfor også godt tilfreds med at den nuværende regering er den regering som har gjort mest for at fremme overskudsvarme vi har mindsket elvarmeafgiften med cirka fem og tyve øre per

pso tariffen begge er tiltag som i høj grad tilskynder til udnyttelse af overskudsvarme i energiaftalen har

vi endvidere afsat hundrede million kroner til at fremme overskudsvarme gennem en omlægning

for det er meget kompliceret og alene det er en hæmsko for en større udnyttelse af overskudsvarme regeringen arbejder derfor aktivt på at forsimple reglerne og der foregår pt forhandlinger i skatteministeriet det er dog en balancegang at ændre reglerne på den ene side skal det især sikres at værkerne har gode incitamenter til at effektivisere deres energiforbrug så der ikke produceres unødvendig overskudsvarme på den anden side skal det sikres at den reelle overskudsvarme udnyttes i størst mulig grad

at statsministeren i sin åbningstale her for kort tid siden fortæller om at der skal meget mere til

i gang med en grøn omstilling så tror jeg at de fleste

i rørene og sende ud til forbrugerne

ved siden af af jeg tror da med det vejrlig vi har i dag jeg har selv været udenfor at fuglene synes det

at temperaturen stiger men det var jo det vi skulle undgå og

enig i således at det er fjernvarmeforbrugerne i aalborg og andre steder der kan få gavn

derfor synes jeg da at ministeren skal lægge sig i selen for

det her bliver en realitet jeg er da helt med på at der skal forhandles med andre ministerier men jeg synes jo

det vil være rigtig godt hvis ministeren helt klart og tydeligt siger i dag at vi har behov for

al den overskudsvarme der kommer af vores produktion vi har aalborg portland

det nye applecenter der er google der kommer til og så videre er centre der bruger meget energi men ved at vi samler det her

erstatte de fossile brændsler vi i dag bruger på at varme husstandene op altså kul olie og gas og så videre og det er nøjagtig dem regeringen siger de vil udfase

bedre udnyttelse af overskudsvarme og at vi også sammen med spørgerens parti har adresseret elvarmeafgiften og at vi også sammen med spørgerens parti har fjernet pso afgiften

og jeg er orienteret om at der er et forhandlingsmøde i slutningen af november måned også med spørgerens parti for

få løst den her problematik vi vil gerne overskudsvarme det er en rigtig rigtig god idé

meget bedre at bruge en eksisterende energikilde også selv om alternativet er

at virksomhederne fyrer for fuglene med vilje tror man ikke at

har lavet energieffektiviseringer det her er jo en investering som

skal man investere to hundrede og fem og halvfjerds million kr og der forstår jeg da godt at en almindelig

er det også fordi man kan betjene nogle husstande efterfølgende er

umådelig kompliceret også fordi der er mange forskellige regler på området for nuværende det vil vi gerne have gjort mere ensartet således at der er ens spilleregler uanset hvor man

er at staten går glip af energiafgifter

den olie den energi der er der

i høj grad et afgiftsspørgsmål mere end det er et spørgsmål om at virksomhederne laver en fornuftig investering er det

finansieret vores velfærdssamfund alene energiafgifterne ikke for overskudsvarme men generelt bidrager med halvtreds milliard kroner til vores samlede samfundshusholdning derfor er der selvfølgelig når vi diskuterer de her spørgsmål en sammenhæng mellem hvordan

vi kan finansiere vores velfærdssamfund samtidig med at vi fører en fornuftig klima energi og miljøpolitik og det er rigtig fornuftigt at udnytte overskudsvarmen heldigvis ser vi også

med aalborg kommune om mulighederne for yderligere udnyttelse af overskudsvarme ikke bare fra aalborg portland men også fra blandt andet supermarkeder i

med den nye fraværsbekendtgørelse præciserer vi hvordan den fraværsregistrering skal finde sted det er dermed nu centralt fastsat at eleven skal være til stede når undervisningen starter hvis man ikke vil have fravær for den pågældende time eleverne har stadig mulighed for at begrunde hvorfor de kommer for sent eller er fraværende og det er fortsat skolens ledelse der vurderer om fraværet giver anledning til sanktioner og så regner jeg i øvrigt med at lærerne rundtomkring i klasselokalerne har situationsfornemmelse nok til at lade elever gå på toilettet under en time uden at give dem fravær men igen hvordan man afvikler

et lokalt anliggende

valgt at pålægge gymnasierne ens regler for fraværsregistrering af flere årsager først og fremmest er ensartet registrering af fravær mest fair for eleverne tidligere har praksis for registreringen varieret fra institution til institution og endda fra lærer til lærer på det samme gymnasium

at det ikke var rimeligt for eleverne at deres kammerater i andre klasser kun fik halvtreds procent fravær mens de selv fik hundrede

fravær betød den manglende ensretning af

reglerne også at fraværsprocenterne var usammenlignelige med de nye regler bliver det muligt at lave meningsfulde sammenligninger af fravær og der kommer klarhed over hvor meget fravær der egentlig er det er vigtigt for ledelsernes

med at sige at det jo også er for de unges egen skyld at de møder op til den undervisning vi stiller til rådighed for dem gymnasiet er

privilegium og en gave og det fortjener at blive taget seriøst det skaber et bedre gymnasium

derfor skal der også gribes ind spørgsmålet er bare hvordan man griber ind mod fravær og det vi har

her regelændring er at både rektorer lærere og elever synes at det

den er for ufleksibel den er for stiv og den er også for meget et udtryk for at man ikke har tillid til at gymnasierne faktisk gerne vil arbejde med det her altså der er eksempler på unge mennesker som får fravær fordi de skal ud på en heldagsekskursion i et fag

er planlagt en heldagsekskursion

så har en enkelt time og så får de fravær for det ene selv om de jo passer deres studier det er jo ikke gennemsigtigt

enorm stor forskel på transportforholdene jeg kommer fra køge og er lidt forskel på transportforholdene for de elever

dem der bor på nykøbing mors så så mit mit spørgsmål går til at starte med

er gymnasier der begynder at registrere toiletbesøg og

fravær og det vil sige at ens fraværsprocent nogle gange blev afgjort af hvilken lærer man

man registrerer simpelt hen fravær på den samme måde og det er

det siger det er selvfølgelig ved timens start

at sige at det er ved timens start det er fair over for eleverne og det betyder at de fraværsprocenter

muligt at få nogle lokale drøftelser af hvor

og hvilke tiltag vil vi tage lokalt for

det indtryk at lærerne faktisk slår ned på fravær jeg har egentlig det indtryk at hvis der ikke var en god grund til at eleven kom for sent altså hvis man ikke kom for sent på grund af noget man ikke selv kunne gøre for

ministeren laver de her regler og ja de er meget meget simple det er rigtigt man får fravær uanset hvad der er årsag

ligger en rimelighed i at man gør det på den samme måde

helt oppe omkring tyve procent og nu må vi se hvordan de egentlige fraværsprocenter er når de kommer det

være endnu højere men så vil vi i hvert fald få syn

hvorfor ikke gå ind i et partnerskab med dem og forpligte dem til at nedbringe fraværet inden man laver nogle meget meget stive regler som gør at det

lave en nuanceret indsats og så igen hvorfor ikke også

nogle indsatser i gang og gøre det der faktisk virker

skabe et fedt og godt studiemiljø hvor man tager hånd om

at være for høje vil gøre præcis det at de vil gå tilbage og kigge på deres gymnasium

for at lave et studiemiljø som er inkluderende hvor vi både stiller nogle

de har selv indskrevet sig men hvor der også

som de har lyst til at være en del af og min forventning til de rektorer at det vil de gøre

til at gå tilbage og kigge på deres butik

kroner årligt når evalueringer viser at unge med flygtninge og indvandrerbaggrund opnår et stort dansksprogligt fagligt socialt og personligt udbytte af et efterskoleophold og får større viden om det danske samfund og de danske traditioner

tillægstaksten har været et ekstra tilskud til efterskolerne efterskolerne får også fremover et driftstilskud fra staten for elever der er er indvandrere og efterkommere på linje med de driftstilskud skolerne får for etnisk danske elever det giver gode muligheder for at sikre at efterskolerne er for alle uanset herkomst eller husstandsindkomst med forslaget om at afskaffe tillægstaksten sidestiller vi

indvandrere og efterkommere tilskudsmæssigt med andre elever på efterskoler vi afskaffer med andre ord den positive særbehandling af unge indvandrere og efterkommere

mere fair for alle ud af det samlede beløb på tre

milliard kroner til efterskolerne på finanslovsforslaget for to

udgør tillægstaksten ti million kroner det svarer til nul

procent sidste år havde efterskolerne samlet et overskud

million kroner det synes jeg også vi skal have i baghovedet når vi diskuterer dette emne vi har en borgerlig liberal regering og vi passer på borgernes penge og det betyder at vi hele tiden vurderer hvor midlerne gør mest gavn

at være på en efterskole det at være på en efterskole

du kommer ind i et fællesskab med andre unge

møder undervisere og er et sted hvor du bare hengiver dig til

der er mange indvandrere og efterkommere der ikke har noget netværk er der noget man får på en efterskole så er det et netværk så

af nøglerne til at hjælpe integrationen på vej er efterskolerne og højskolerne og de andre bevægelser som har skabt dannelse og gjort os mere frisindede gennem tiden

meget overrasket over det her faktisk fordi

jeg tidligere har set at ministeren nærmest ville udvide de økonomiske muligheder som efterskolerne havde for at løse integrationen

ministeren var tidligt ude at fremlægge en frihedspakke hvor der faktisk

så derfor kom det meget bag på mig at man nu vil gå den helt modsatte vej og forringe mulighederne

at det er fortvivlende at unge mennesker med migrantbaggrund ikke får lov til eller mulighed for at komme på

efterskole og at flere indvandrere skal have adgang til landets efterskoler

som ligesom var målrettet netop den indsats tror ministeren så

det citatet henviser til er deres forældre fordi hypotesen jo er og det tror jeg altså jeg har rimeligt belæg for at sige at der er rigtig mange børn og unge som har for eksempel arabisk baggrund hvis forældre ikke

men mennesker i danmark med migrantbaggrund har jo forskellig økonomisk status derfor synes jeg det er fint at

har de samme vilkår som alle andre i forhold til at søge særlige vilkår og at efterskolerne

de familier der har færrest penge har sværere ved at komme på efterskole men så har vi altså den her særlige indsats som vi snakker så meget

børn med indvandrerbaggrund som ville have så godt af at komme på efterskole og der må jeg bare spørge igen når man skærer ti million

på efterskolernes indsats til netop at sørge for

tror ministeren så

at den økonomiske barriere kan man overvinde ved

dispensationsmuligheder som alle andre kan

den kulturelle barriere skal vi sætte meget hårdere ind og der har efterskolerne et ansvar

opsøge men migrantsamfundene har ved gud også

et ansvar i forhold til at lade deres børn tage

hvem der kommer men også for det arbejde som efterskolerne kan gøre tror ministeren ikke det bliver sværere for efterskolerne både at lave god undervisning til den her målgruppe men også at lave det opsøgende arbejde som ministeren snakker om

et trecifret milliardbeløb hvert eneste år til ikkevestlige indvandrere i danmark vi bliver nødt til også at kigge vores systemer igennem og sige når man kommer

i højere grad at regne med at det er

i skive og på mors kan se frem til at regeringen kan præsentere en løsning på deres økonomiske udfordringer i indeværende måned

det handler om at de unge i højere grad søger mod byerne

mange gange i de sidste par uger og det har ikke ændret sig nu spørges der konkret til om regeringen kan præsentere en løsning på to gymnasiers

sige at ministeriet ikke har modtaget oplysninger om at skive og morsø gymnasium skulle være i økonomiske problemer hverken morsø eller skive gymnasium har rettet henvendelse til styrelsen for undervisning og kvalitet der fører økonomisk tilsyn på området hvis man læser deres økonomiske nøgletal fra

er det heller ikke den historie man sidder tilbage med begge gymnasier har positive overskudsgrader i årene to tusind og femten til

skive gymnasium har haft et overskud på cirka tre million kroner i to tusind og femten og to tusind og seksten og

sytten morsø gymnasium har lavere årsresultater som dog stadig er positive på baggrund af institutionens egne regnskaber mener jeg derfor at den klarer sig økonomisk morsø gymnasium modtager det årlige udkantstilskud hvilket vil sige at gymnasiet altså allerede kompenseres for at ligge i et yderområde med et udfordret elevgrundlag jeg mener således ikke at man kan sige at de to gymnasier er glemt og at deres økonomiske situation er ude af kontrol men jeg er som sagt opmærksom på at små gymnasier i yderområder kan blive udfordret af udsigten til mindre ungdomsårgange samt bevægelsen fra land til by netop derfor har regeringen indgået en aftale med dansk folkeparti hvor vi er enige om at se på forholdene for gymnasier i yderområderne og jeg mener at dette emne er vigtigt at kigge på i forbindelse med et kommende eftersyn af den nuværende taksameter og tilskudsmodel

andet se på om den måde som vi i dag har indrettet vores grund og udkantstilskud på de forskellige uddannelsesområder er hensigtsmæssig ud over dette har jeg ikke yderligere som jeg kan løfte sløret for i dag

fordi de netop nu fyrer en masse lærere faktisk står en fjerdedel eller en femtedel af

thomas danielsen at der vil komme en løsning i indeværende måned så jeg vil bare gerne have at ministeren ligesom

om man er enig med sin regeringspartner i at

vil underkende den debat men men jeg

har desværre ikke hørt den pågældende debat og vil derfor ikke kunne udtale mig præcis om den men jeg kan sige at vi har fokus på udkantsgymnasier og at ønsker at de skal blive en del af drøftelsen når vi på et tidspunkt skal diskutere

jeg kan forestille mig at det er noget der handler om taxameteret er taxameteret en løsning for de her gymnasier som

jeg har ikke hørt den pågældende debat det jeg kan sige på regeringens vegne er at vi anerkender at små gymnasier kan være i en særlig skrøbelig situation specielt i nogle år hvor der er rigtig mange borgere som vælger at flytte ind mod byerne og vi samtidig ser dels mindre ungdomsårgange dels

er en større andel af en ungdomsårgang som søger over mod erhvervsuddannelserne

det presser selvfølgelig især udkantsgymnasier og derfor vil de også blive et tema

udkantsgymnasiernes forhold i øvrigt vi har eksempelvis foreslået at udkantsgymnasier kan søge om at

erhvervsuddannelsesindgang eller en hel erhvervsuddannelse det vil sige

udbud af ungdomsuddannelser så vil man eksempelvis med det

kunne udbyde en sosu uddannelse så vil de unge lokalt have bedre muligheder for at vælge ungdomsuddannelse og det kunne måske også betyde noget positivt for udkantsgymnasier i

udkantsgymnasiernes forhold når vi skal i gang

fru annette lind hvad ordførere fra regeringspartierne siger til de gymnasier der oplever at de har en presset økonomi og der får man stillet i udsigt at der kommer en løsning i indeværende måned det kan ministeren ikke bekræfte i dag det noterer jeg mig kan ministeren så sige hvornår hun forventer at taxameterreformen vil være fremlagt og i den bedste af alle verdener også

eller per en eller anden dato det jeg siger er at jeg tror vi kommer til at diskutere det her når vi skal i gang med at diskutere en taxameterreform det synes

ude i landdistrikterne hvor man er meget meget trængte især på gymnasieområdet der er man interesseret i at få at vide kommer der en løsning bliver der

udkantsgymnasierne eller vil regeringen tilbagerulle

der er ungdomsuddannelser i

mange forskellige forhold

området mindre ungdomsårgange og større andel af en ungdomsårgang som vælger en erhvervsuddannelse og derfor mener vi også at de bør være et tema når vi skal i gang med at snakke

en egentlig lovforslagsbehandling og derfor ser vi gerne at ordførerne er på vej

herre simon kollerup og medspørgeren er fru annette lind begge to er fra

de gymnasiale suppleringskurser til fjernundervisning når prisen for besparelserne vil blive at flere unge ikke består disse

fra undervisning afholdt som fjernundervisning i forhold til undervisning afholdt i et klasselokale det er derfor ikke givet at en omlægning til mere fjernundervisning vil betyde at flere unge ikke består deres gsk forløb men der kan være en risiko for at flere unge falder fra når andelen af

fjernundervisning forøges netop derfor og for at understøtte elevernes læring skal institutionerne i forbindelse med omlægningen sikre at tilrettelæggelsen af undervisningen understøtter en løbende opfølgning og test med henblik på at sikre elevens progression det er dog ikke min forventning at færre unge vil gennemføre gsk fordi en større andel af kurserne tilrettelægge som fjernundervisning jeg er sikker på at de institutioner der udbyder gsk kan tilrettelægge og gennemføre undervisningen på en rigtig god måde uanset om der er tale om fjernundervisning eller undervisning i et klasselokale jeg vil også gerne stå på mål for at vi med dette initiativ foretager en prioritering det en prioritering der handler om hvordan vi samlet set bruger skatteydernes penge bedst muligt det er vigtigt at vi løbende ser på hvordan vi bruger pengene i uddannelsessystemet

også gerne fremhæve at det er min klare forventning at gymnasiereformen betyder at færre elever fremover vil have behov for gsk ser vi på matematik

er der nu indført krav om obligatorisk matematik b netop af hensyn til at nedbringe de mange supplerende matematikkurser på gsk hvad angår sprogfagene engelsk tysk fransk og spansk med videre udgør andelen af kursister på disse fag samlet set kun cirka fjorten procent af det samlede antal kursister og der stilles kun krav om at femten procent af undervisningen i fysik kemi biologi og idræt omlægges til fjernundervisning dertil kommer cirka otte og tredive procent i matematik

naturligvis følge med i udviklingen og fordelingen af kursister på gsk med initiativet fastsætter vi regler for hvor stor en andel af gsk der skal afholdes som fjernundervisning men det er vigtigt at understrege at institutionerne stadig lokalt har frihed til at tilrettelægge indholdet og afholdelsen af fjernundervisning ud fra deres erfaringer og aktuelle elevsammensætning

efter at spare penge på undervisnings og uddannelsesområdet

undersøge hvad den mulige effekt bliver for de unge mennesker i forhold til deres frafald på gs kurser de gymnasiale suppleringskurser de kurser der for de unge mennesker er nøglen til at komme ind på deres drømmeuddannelse altså sparer man bare i blinde i den her regering når jeg tager sagen op i dag

at gennemføre ved klasserums og fremmødeundervisning

fordi man har en god lærer og får en god undervisning

tres procent så der er jo nogle ude i virkeligheden der har en vurdering af den her sag og det er ganske alvorligt hvis tallene er rigtige og flere unge mennesker falder fra og ikke får

det adgangsgivende kursus som gs kurserne er

spare de her millioner kroner når udsigten til at flere unge ikke gennemfører

altså en supplering som man skal have til sin eksisterende uddannelse det

møde op deltage

det jeg synes det ser rimeligt ud jeg synes det er en rimelighedsbetragtning

borgernes penge bedst

vil der være udsigt til at flere unge mennesker ikke gennemfører så er det bare

at spørge ministeren hvad er ministerens budskab til de unge mennesker der måtte følge med i dag og sidder og bliver bekymrede for om de nu vil være i stand til at gennemføre sådan et gs kursus efter at regeringen lægger op til at så stor en andel som tilfældet er skal være fjernundervisning hvad er budskabet til de studerende fra ministeren i dag

dengang jeg var ordfører for liberal alliance

lavede nogle justeringer som også betød

de ændringer har vi jo lavet med gymnasiereformen så det vil blive et mindre antal kan jeg så stå på mål for at

bliver udbudt som fjernundervisning ja

væsentlig del af de her elever der skal det fakta er at dobbelt så mange elever dumper når de har fjernundervisning som hvis de har en progression sammen med deres lærere i et klasselokale som ordinær undervisning er det her ikke bare at tage penge fra en kasse og så putte dem over i en anden kasse uden overhovedet

skal de være i systemet længere så skal de have su længere for de er berettiget til su

samtidig med at man har elever der dumper og som er i systemet længere og som måske slet ikke kommer

så får vi rigtig rigtig svært ved at lave eksempelvis en efteruddannelse til lærerne i teknologiforståelse det er bare et element hvor vi ved at den teknologiske understøttelse af efteruddannelse

vi slet ikke kunne sørge for at de lærere som underviser i teknologiforståelse bliver opdateret hvert eneste år så det at man ikke har nogen tiltro til at man

får flere til at dumpe jeg vil gerne spørge ministeren om

på de fjernunderviste gymnasiale suppleringskurser

nogle dele af undervisningen til en teknologisk løsning

en måde hvor man følger elevernes progression blandt andet ved at indlægge prøver i forløbet

det synes jeg er meget meget vigtigt og det skal jo netop

færre elever falder fra men man har også selv et ansvar som ungt menneske

skifter kurs og siger okay jeg har brug for nogle suppleringskurser her fint nok

at den studerende selv har et ansvar i min verden er konsekvenserne af de her besparelser så store

synes de er urimelige og jeg synes regeringen har et ansvar for de unge mennesker man bringer i en situation hvor risikoen for ikke at kunne få adgang til sit drømmestudie

forøget betragteligt og derfor er min eneste appel og mit eneste spørgsmål bare

og det er en relevant diskussion men før vi graver os ned i problemerne tror

det er vigtigt at få slået fast hvad der egentlig er hovedreglen hovedreglen er at de fleste der starter på teknisk skole eller social og sundhedsskolen eller handelsskolen

faktisk får en praktikplads det er det normale

de får arbejde bagefter og at de tjener rigeligt med penge til at kunne få et rækkehus og en webergrill og en vinterferie

ved vi også godt at der er nogle og stadig væk for mange som ikke får en praktikplads og som starter deres uddannelse i praktikpladscenteret og nogle går der

vi kommer aldrig nogen sinde ud i en situation hvor der er praktikpladser til alle der vil altid være en mester der går konkurs og så er der brug for et skolepraktikcenter der kan samle folk op men lige nu er det for mange og det har det været i for mange år vi har foreslået

at gøre det mere attraktivt for virksomheder at tage elever og lærlinge ved at øge tilskuddet til dem der gør og så lade det blive betalt af de virksomheder der ikke tager elever og lærlinge det har vi diskuteret i efterhånden nogle år og nu er det som bekendt lykkedes at få

med hjælp fra en trepartsaftale mellem regeringen fagbevægelsen og arbejdsgiverne det vigtigste omkring det her er

set vedtaget det vedtog vi i sidste samling men det lovforslag vi står med nu skal få det

række andre mindre ting i lovforslaget vil jeg sige omkring merbidragsfritagelse omkring fastsættelsen af veu bidraget og omkring at lade nogle diplomatiske repræsentationer være undtaget fra nogle af de her regler alt det kan vi godt støtte de næste skridt for at sikre flere praktikpladser bliver at sørge for at de klausuler som den offentlige sektor har de uddannelsesklausuler der sikrer at når staten køber ind har de virksomheder der leverer til staten også

faktisk bliver efterlevet og også at flere

ligesom vi håber at et bredt flertal inden længe får lavet en aftale omkring erhvervsskolerne så vi er på ingen måde i mål men det

er et vigtigt lille skridt i den rigtige retning og det støtter vi selvfølgelig

en erhvervsuddannelse så er det alfa og omega at man som ungt menneske eller voksen

som vi behandler her i dag handler om

det handler om at skaffe flere praktikpladser

at arbejdsmarkedets parter tilbage i to tusind og seksten lavede en trepartsaftale som betød at der blev et

det betød så sagt på

de virksomheder der ikke bidrager nok i forhold til

skal betale mere i sådan en dummebøde kunne man kalde det

dem der så rent faktisk leverer de virksomheder der

lige så meget det er rigtig godt det skaber et økonomisk incitament og jeg tror rent faktisk

kan i hvert fald se på udviklingen at der bliver etableret flere praktikpladser i øjeblikket men vi kan også gøre meget mere og der vil jeg da i hvert fald også gerne pointere

jo også arbejdsgivere her i det offentlige

at det ikke kun er de der byggerier til ti million kroner og derudover at der er nogle sociale klausuler i byggekontrakten

vigtigt for dansk folkeparti at vi får sat den grænse ned så det

allerede er de der udbud på minimum fem million

har en social klausul om at man skal bidrage med et vist antal elever i forhold til at kunne vinde den her byggekontrakt det synes jeg er helt fair og derfor

er det noget jeg håber på at vi snart kan ændre på der er noget af

det som jeg faktisk har en bekymring omkring

det ligger lidt uden for det her med veu

bidrag og tilbagebetaling af for meget udbetalt ydelse og hvad der ellers er af gode ting i det her lovforslag men det er simpelt hen ansatte i frisørsaloner i hele danmark

fået indhentet fra danmarks statistik at der er et

elever der er i lære i en salon hvor der altså er

seks hundrede og halvtreds elever fra to tusind og tolv til to tusind og seksten samtidig kan vi høre derude

frisørelever der rigtig rigtig gerne vil i lære men ser vi så på de uuddannede i branchen de såkaldte

fra to tusind og tolv til og seksten er en stigning

seks og halvtreds personer det var godt nok mange mennesker og det er jo så en bekymring vi

at der kan oprettes praktikpladser jeg har stillet spørgsmål om det til beskæftigelsesministeren som også bekræfter at ufaglærte frisører ikke indgår i beregningsgrundlaget

på samme måde som faglærte frisører og det

betydning for hvor mange praktikpladser der stilles til rådighed på det

ministeren også i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan forvente at jeg kommer til

det er så utrolig vigtigt at vi har fuld opmærksomhed opmærksomhed på hvis det er at vi gerne vil have de unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse uanset om det så er som frisør eller social og sundhedshjælper eller hvad

en praktikplads til dem

så vil jeg selvfølgelig som en afsluttende note også sige at vi jo gang med nogle forhandlinger ovre hos undervisningsministeren og

i regi af ældreministeren og sundhedsministeren

vi har brug for at flere unge og voksne tager en social og sundhedshjælperuddannelse eller en social og sundhedsassistentuddannelse det er så vigtigt for ældreplejen fremadrettet

er der tale om en ændring af en række forskellige love heriblandt lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mere konkret er

der tale om en indførelse af

lave beregninger af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag så det er en justering der foretages med

med udmøntningen af trepartsaftalen som blev vedtaget

regeringen tilbage i august måned to tusind og seksten blev der indført

det som faktisk rigtig mange har efterspurgt igennem mange år altså et praktikpladsafhængigt

bidrag og hvad vil det så sige jo det vil sige at man har fået lavet en model hvor man belønner de virksomheder som faktisk påtager sig

til de forskellige virksomheder som så gør en indsats og netop tager det

ansætte flere elever jeg kan sige at jeg

efterspørgslen efter det her gennem flere år rigtig mange især måske de små og mellemstore virksomheder har gennem mange år egentlig taget et ansvar og ansat rigtig mange elever

sagt til mig at desværre har

været nogle af de allerstørste virksomheder som måske ikke har påtaget sig nok ansvar og der kan man sige med modellen her

med til at sikre forhåbentlig at der bliver endnu flere praktikpladser til de unge mennesker

med til at bidrage til flere praktikpladser

titusind flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne det er et rigtig godt formål med trepartsaftalen for det svarer sådan cirka

desværre til det antal unge som i dag står uden en praktikplads vi har

de tidligere behandlinger vi har haft af følgelovgivning

af trepartsforhandlingerne tilkendegivet at vi

vi har sagt at vi principielt er tilhængere af

en økonomisk model der belønner de arbejdsgivere arbejdsgivere som

at løfte uddannelsesopgaven når vi til gengæld opkræver et forhøjet bidrag

fra de arbejdsgivere som ikke løfter en en rimelig del af uddannelsesansvaret

er i stand til at løse praktikpladsproblemet det gælder både i forhold

hvor vi har vores tvivl om

at man faktisk får etableret det nødvendige antal praktikpladser og vi er

også stadig meget betænkelige ved den model man har lavet med fordelsuddannelser og dimensionerede uddannelser vi har også kunnet høre signaler på det seneste fra erhvervsskolerne

har ført til et meget kraftigt fald i søgningen og det har ført til at der står en række pladser tomme på erhvervsskolerne så der er altså noget i konstruktionen som som jeg er overbevist om

til til at se nærmere på der er jo fastsat en deadline her med udgangen af to tusind og atten for hvor mange praktikpladser

ekstra praktikpladser når vi når udgangen af

hvilke initiativer der derudover er behov for at tage flere

af mf kollegerne har allerede nævnt spørgsmålet

om uddannelsesklausuler og andre initiativer og jeg tror ikke

til at gøre det alene men vi kan

så skal jeg hilse fra de radikale eller hvis jeg skal være helt ærlig

herre mattias tesfaye der skulle hilse fra de

praktikpladser det er godt for samfundet og det er godt for den enkelte der får den uddannelse som hun eller han drømmer om men vi skal også have aftalen til at fungere i praksis og derfor er det nu nødvendigt at lave den her justering som vi drøfter i dag der skal fastsættes såkaldte modelparametre så man kan

det er et godt formål

et socialt ansvar og det synes jeg og liberal alliance selvfølgelig er rigtig godt og derfor bakker vi naturligvis lovforslaget

i trepartsaftalen fra august to

seksten med det formål at skaffe otte tusind

praktikpladser modellen skal altså sikre at der bliver flere praktikpladser og det er vi selvfølgelig positive overfor vi synes også det er positivt som den

ordfører nævnte at man belønner de arbejdsgivere og de virksomheder der

tager socialt ansvar og løfter opgaven med at skabe praktikpladser vi er spændt på at se om modellen får den virkning der ønskes den skal få og det håber vi den gør

højt på regeringens politiske dagsorden for det er vigtigt at vi har stærke erhvervsuddannelser i danmark erhvervsuddannelser som de unge har lyst til at søge og

i juli sidste år vedtog et flertal i folketinget en lovændring der betød at der blev indført et praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag også kaldet aub lovændringen trådte i kraft den første januar i år og ordningen betyder at virksomheder der bidrager til at uddanne faglærte bliver belønnet mens virksomheder der ikke i tilstrækkelig grad

skal betale et større beløb til

den ene måde må man bidrage

den anden for at kunne beregne hvilke beløb en virksomhed skal betale til

er der opstillet en modelparametre som tager højde for udbud og efterspørgsel

vil være en stigende eller faldende efterspørgsel efter arbejdskraft med den pågældende uddannelse i fremtiden og dette skal naturligvis ses i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft med dette lovforslag skal modelparametrene for to tusind og nitten fastsættes

lovforslaget rummer også en ny ordning om fritagelse for merbidrag for visse leverandører på ældreområdet derudover skal det aktivitetsafhængige veu bidrag fastsættes for to tusind og nitten bidraget går blandt andet til finansiering af veu godtgørelse alt dette med modelparametre og det praktikpladsafhængige

kan virke kompliceret og det er det også men vi tror det virker regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at der skal ske en omfordeling mellem virksomhederne til gavn

der tager ansvar for at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser de enkelte virksomheder har friheden til selv at bestemme om de vil have den økonomiske gevinst ved at oprette flere praktikpladser kort sagt gør vi det for de unges skyld for de unges fremtid

ikke nytte noget at vi sukker efter flere faglærte hvis vi ikke samtidig sætter handling bag ordene jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen tak for

i øvrigt er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises

betragter jeg det som vedtaget

støtte ved videregående uddannelser og i lov om folkehøjskoler i alt for mange år har denne støtte været både vanskelig at opnå og svær at fastholde

ofte sket for sent fordi udredningen har været langsommelig og når et hjælpemiddel så har været

måtte det afleveres igen ved skoleskift ny udredning ny bevilling det har været gældende for skift til anden skoleform eller ved overgang til ungdomsuddannelse eller videreuddannelse lovforslaget lægger stor vægt på

usikkerhed der er omkring det specialpædagogiske hjælpemiddel men nu er blevet udstyret med

muligt at vi får en langt mere smidigt måde

administrere det på det vil være rigtig godt for dem der har behov for specialpædagogisk støtte lovforslaget lægger også vægt på etableringen af en ordning der skal sikre et friere leverandørvalg af ydelser inden for specialpædagogisk bistand

det er der ingen der kan have principiel modstand mod

der sikrer den bedste kvalitet af specialpædagogiske medier det får vi nok ikke afklaret med det her lovforslag og det er heller ikke det primære da borgernes behov for kvalitet er den afgørende test vi hilser også dette element i lovgivningen velkommen

levering af ydelser inden for tegnsprogs og skrivetolkning hvor lovforslaget beskriver at undervisningsministeriets område påtænker

ordning der i første omgang alene omfatter levering af ydelser inden for tegnsprogs og

den har vi en overvejelse i retning af idet vi er bekendt med at

har et initiativ i gang for så vidt angår tegnsprogs og skrivetolkning

er koordineret eller der er to ministre

op til to forskellige måder at fortsætte og administrere tegnsprogsområdet på det synes vi ikke er helt hensigtsmæssigt vi synes

være hensigtsmæssigt hvis borgerne skal forholde sig til en måde

den måde vi yder tegnsprogs og skrivetolkning på så det vil vi interessere os lidt for i forbindelse med lovforslagets videre gang igennem systemet men ellers er vi jo positive over for lovforslagets

som man er ved at skrive ovre i beskæftigelsesministeriet vedrørende

og måske kan ministeren allerede i dag sætte et par ord på netop

i forbindelse med at ministeren jo også skal herop og sige et par ord omkring

lovforslagsbehandlingen

her lovforslag på i salen i dag

at vi har indgået en ny aftale omkring forberedende grunduddannelse altså

gerne skulle have samlet de unge mennesker op som ikke lige kom ud af folkeskolen

med mindst to i dansk og matematik

samlet op og gjort klar til at tage en en ungdomsuddannelse eller komme

af det vi aftalte i den her rigtig gode aftale

er netop at gøre noget ved den specialpædagogiske

betyde at man ikke lige kan få sin specialpædagogisk bistand med sig

og over til sin ungdomsuddannelse det er altså håbløst for det kan betyde

man starter på sin ungdomsuddannelse og det er

situation som vi absolut ikke kan være glade for derfor er det noget som jeg og dansk folkeparti er meget optaget af

den forsøgsordning der har været med specialpædagogisk bistand på arbejdsmarkedsområdet nu også permanentgøres der sker en række gode ting og det er vi meget taknemlige for i dansk folkeparti vi er taknemlige for det på vegne af de mange unge og voksne derude som hver dag har brug for ekstra hjælp det kan være særlige undervisningsmaterialer det kan være andre hjælpemidler det kan være rådgivning det kan

vi håber meget at det kommer til at

fungere rigtig godt derude og så skal vi selvfølgelig også fortsætte med at se på om der

andre bindinger som vi skal løsne op for i forbindelse med den her specialpædagogiske bistand og

overgange der kan være være i forbindelse med uddannelsessystemet så det er vi meget taknemlige for og vi kan i dansk

mere frit leverandørvalg på tegnsprogs og skrivetolkeområdet og vi sikrer jo nu at flere mennesker heldigvis kan få bedre adgang til specialpædagogisk bistand alle skal have mulighed for

også mennesker som har brug for specialpædagogisk hjælp undervejs og det tror jeg faktisk at

langt langt nemmere også for de mennesker som har brug for specialpædagogisk hjælp undervejs i deres uddannelse med det her lovforslag

en række ændringer som skal gøre livet nemmere for de mennesker som er i gang med en uddannelse og som har brug for den her støtte mere konkret foreslås det at

til specialpædagogisk bistand til voksne på de almene og erhvervsrettede voksen efter og videreuddannelser det sker egentlig med et sigte på

inkluderende læringsmiljø for alle uanset hvor man befinder sig

foreslås der også en etablering af en ordning der giver borgerne en større frihed større frihed

i forhold til valg af leverandør på det her område så alt i alt kan man sige

rigtig godt lovforslag som

en kamp som jeg i hvert fald kan huske har stået på i nogle år og

af mulighederne for at få specialpædagogisk bistand når man uddanner sig det skal naturligvis være sådan at elever der har behov for specialpædagogisk støtte

kan få støtten uanset hvor i uddannelsessystemet de befinder sig så enhedslisten kan støtte den del af forslaget der drejer sig om at give mulighed for specialpædagogisk støtte til voksne på de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser og i forbindelse med overgangen mellem mellem forskellige uddannelser til gengæld

vil jeg sige at vi undrer os over at lovforslaget indeholder nye bestemmelser om reglerne for tegnsprogstolkning på uddannelsesområdet ikke fordi vi ikke anser det for utrolig vigtigt at der er den bedst mulige adgang

tegnsprogstolkning for døve borgere

vores uddannelsessystem men fordi der så vidt vi kan se lægges op til en isoleret regulering af tegnsprogstolkningen på uddannelsesområdet i stedet for at lade organiseringen af tolkningen på uddannelserne indgå som en del af en samlet plan for en fremtidig organisering af hele

offentlige omtale af det misbrug der er sket af tolkeordningen en medieomtale der også er fortsat

i dag igennem en periode været en ret intens debat om hvordan der findes en hensigtsmæssig måde

organisere hele tegnsprogstolkeområdet på man kan sige at det er

en relativt kompleks opgave at finde en organisationsform hvor det bliver muligt at tilgodese alle døve borgeres behov for tegnsprogstolkning når vi er i en situation hvor der kun er omkring to hundrede og halvtreds

tegnsprogstolke i hele landet findes der ikke

hurtigt føre til at der bliver en meget uhensigtsmæssig

irrationel anvendelse af ressourcerne på området og som samtidig kan være med til at øve et tryk og forringe de løn og arbejdsvilkår

gør sig gældende for tolkene efter enhedslistens opfattelse står vi derfor med en en relativt alvorlig risiko for at vi i løbet af nogle ganske få år komme til at se en akut mangel

det var rigtig fornuftigt at regeringen iværksatte en tværministeriel undersøgelse altså nedsatte

som skulle undersøge hele tolkeområdet desto underligere forekommer det os faktisk at man

som man selv har sat i gang fra regeringens side men her lægger op til et lovforslag på undervisningsområdet som

en isoleret løsning uden sammenhæng med tolkeorganiseringen på beskæftigelsesområdet på sundhedsområdet på det sociale område

tegnsprogstolkning det fremgår også

der er meget forskellige bemærkninger vi kan se at nogle af de helt centrale aktører på området

faktisk advarer mod at gennemføre forslaget uafhængigt af den samlede organisering på området jeg skal ikke

det bliver ikke i dag gå ind i en nærmere overvejelse om hvordan

sådan en organisationsmodel skal se ud det er umiddelbart min vurdering at den ikke bør se ud sådan som det foreslås

en isoleret lovgivning på tegnsprogstolkeområdet inden for uddannelserne men at vi skal afvente og finde en sammenhængende løsning for hele tolkeområdet før der lovgives derfor vil jeg godt opfordre ministeren til at overveje

fornuftigt at man

aftalen som som andre ordførere har nævnt skal vi gøre

i forhold til den specialpædagogiske støtte

det nu særlig fornuftigt at vi her og nu går ind og lovgiver på tegnsprogstolkeområdet så jeg vil opfordre ministeren til at trække den del ud

skulle der ikke være en umiddelbar imødekommelse af det

samle et flertal som beder ministeren afvente at der kommer en samlet løsning på tolkeområdet jeg skal hilse fra alternativet og sige at de deler den opfattelse

for herre orla hav har bedt mig hilse fra de radikale

at vi nu udvider den specialpædagogiske bistand hvordan de radikale

forholde sig til tegnsprogstolkeområdet må de videre begivenheder

organiserer tegnsprogs og skrivetolkeområdet

enkelt område som jeg gerne vil slå ned på og det er

personer borgere som

grund har brug for hjælpemidlet det er jo et

og det bakker vi naturligvis op det styrker

måde kan flere få et godt liv og kan uddanne sig

udgangspunktet er et andet end det der gælder for de fleste

med lovforslaget her derfor bakker vi selvfølgelig

som vil få betydning for mange danskeres hverdag og fremtid med dette lovforslag

sikrer vi dels bedre vilkår for unge og voksne med forskellige funktionsnedsættelser dels styrker vi på et helt konkret område danskernes frie valg det er jo dejligt som liberal minister at være med til det i efteråret to tusind og sytten indgik regeringen med et enigt folketing en aftale om at styrke hele det forberedende område det er en rigtig god aftale som rydder op i junglen af forberedende tilbud og skaber rammer

skal hjælpe flere både unge og voksne til at tage styringen over deres eget liv enten gennem uddannelse eller gennem fast tilknytning til arbejdsmarkedet uddannelse og job er nogle af de vigtigste faktorer for at man kan få et godt liv hvor man forsøger sig selv og det gælder for alle ung som voksen og det gælder uanset om man er ordblind eller har andre udfordringer der kan gøre vejen gennem uddannelse mere besværlig lovforslaget vi behandler i dag udmønter den del af aftalen som handler om at give unge og voksne med ordblindhed og funktionsnedsættelse bedre vilkår lovforslaget indeholder tre elementer friere leverandørvalg adgang til specialpædagogisk bistand på voksen og efteruddannelsesområdet og adgang til specialpædagogisk bistand i overgangen mellem uddannelsesniveauer lad mig starte

i dag rigtig mange digitale hjælpemidler til mennesker med forskellige funktionsnedsættelser og der sker hele tiden noget nyt inden for det her område der kommer bedre og mere avancerede hjælpemidler på markedet og derfor er det også naturligt at brugerne har en større grad af frihed til selv at vælge hvilke leverandører de vil bruge vi vil etablere en ordning der skal give borgerne større valgfrihed ved at bruge en kontraktform som muliggør at nye kvalificerede leverandører kan indtræde i aftalens løbetid det vil dog fortsat være et krav at der bruges leverandører fra centralt koordinerede indkøbsaftaler

bedre muligheder for at den enkelte elev kan beholde samme leverandør igennem uddannelsen selv om udbudsperioden udløber

der i første omgang alene omfatter levering af ydelser inden for tegnsprogs og skrivetolkning andre områder vil kunne komme til hvis og når tiden er moden til det det næste element er adgang til sps på voksen og efteruddannelsesområdet her er tale om et markant løft da de fleste forberedende tilbud i dag ikke berettiger til sps med lovforslaget sikrer vi at alle har lige adgang til sps uanset deres alder eller placering i uddannelsessystemet det sidste element er sps i overgangen mellem uddannelsesniveauer her er tale om en ordning der sikrer at støtteberettigede elever ved skoleskift fra for eksempel folkeskole til fri grundskole eller fra grundskole til ungdomsuddannelse kan medtage de bevilgede hjælpemidler

de beholder deres bevilling indtil der ydes tilbud om den fornødne støtte på den nye uddannelse dette gælder også for elever kursister og deltagere ved fortsat uddannelse i en ungdomsuddannelse forberedende voksenuddannelse ordblindeundervisning for voksne og efter og videreuddannelse det skal være sådan at mennesker med læsevanskeligheder ordblindhed ordblindhed eller andre udfordringer kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre med dette lovforslag bliver hverdagen og vejen til uddannelse og job gjort nemmere og mindre bureaukratisk for alle disse elever og i forhold til de bemærkninger der har været omkring tegnsprogstolkning kan jeg

og er i gang med at rydde eventuelle

og af vejen jeg besvarer selvfølgelig gerne helt konkrete spørgsmål om området i så fald

den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside